udtaler kritik af ministerens ageren i den her sag vi noterer os også at ministeren har sendt et brev til udvalget hvor ministeren beklager forløbet og giver tilsagn om at udvalget fremover bliver betjent på en tilfredsstillende måde det tager vi til efterretning

gennemføre folkeskolereformen

om lokalaftalerne og hvad regeringen agter at gøre såfremt lokalaftalerne strider imod intentionen i lovforslaget

at ministeren sikrer at lokalaftaler ikke strider mod intentionerne i

andet ville være helt urimeligt og vi vil selvfølgelig

begyndt at disponere efter at kunne starte undervisningen igen på mandag

været mest hensigtsmæssigt hvis man fra regeringens side havde taget sig bedre tid

stemmer vi om lidt for den endelige vedtagelse af forslaget

folketinget så betragter vi det i venstre alene som ministerens ansvar

er korrekt sådan må det være og sådan er det naturligt nok når der er tale om et regeringsindgreb hvor regeringen har fastlagt og bestemt vægtningen

mange børn har savnet deres skole de

sådan er det jo lige nøjagtig med den danske folkeskole vi har en folkeskole der

jo har været nogle meget spændende uger vi

kommet igennem det er rigtigt som det er blevet sagt at det har været besværligt irriterende og givet masser af mennesker problemer og frustrationer at

også sige at det har været kolossalt opmuntrende at se så mange undervisere lærere fra en lang række forskellige uddannelsesinstitutioner

til at slås for vores velfærd til at slås for rimelige vilkår for lønmodtagerne vi har set en styrke som jeg tror har overrasket de fleste måske også regeringstoppen og der taler jeg selvfølgelig om de titusindvis af lærere som

ville give op relativt hurtigt

sig at de stod imod og det tror jeg at

dermed har de vist at der faktisk er vilje til at slås for ordentlige vilkår i vores land der er vilje til at gøre en indsats

også vilje til at forsvare den fri forhandlingsret den fri aftaleret der er vilje til at fagforeninger stadig væk skal spille en vigtig rolle i vores samfund det synes jeg er rigtig positivt til gengæld må man jo nok sige at regeringsindgrebet har sat et kedeligt og grimt punktum for en på mange måder grim sag

tiden advaret om at hvis man valgte at gennemføre den her lovgivning med den hast

der stor risiko for at man ikke alene begår en række tilsigtede fejl det er jo sådan

sker her i folketinget at et politisk flertal begår en tilsigtet fejl man kunne også risikere at begå en række utilsigtede fejl fordi det jo er meget kompliceret og meget vanskeligt

skrue en overenskomst sammen og dermed også at skrue en lovgivning sammen som udgør en helt ny overenskomst uden man har noget grundlag at bygge det på

ikke tale om at den her lov erstatter en overenskomst nej den erstatter flere overenskomster og man har altså hverken haft en mæglingsskitse eller et mæglingsforslag at basere det på

lade lovforslaget blive udarbejdet i praksis af den statslige arbejdsgiverpart moderniseringsstyrelsen i et samarbejde med kl og de ved selvfølgelig godt hvordan de skal skrue en overenskomst sammen så de får deres krav opfyldt

i stand til skrue en lov sammen så de fik deres krav opfyldt til gengæld

høring eller dialog lærernes centralorganisation eller andre repræsentanter for medarbejderne det betyder jo at selv ned i detaljen er den her lovgivning baseret på arbejdsgiversynspunktet da man for eksempel skulle nå frem til hvad

kompensation for at de får fjernet muligheden for kortere arbejdstid når de fylder tres så siger finansministeriet eller beskæftigelsesministeriet undskyld men jeg tror

nu er den gængse metode ved en overenskomstforhandling at man har en gruppe af eksperter med repræsentanter for begge parter som bliver enige om hvordan man regner det ud og bliver enige om resultatet her var det altså

det lykkedes så ikke at knægte lærerne og så kom

det her lovforslag hvor man gennemfører arbejdsgivernes krav til arbejdstiden uden noget som helst

vi har godt hørt om værnsreglerne her i dag værnsreglerne går ud på

men de indeholder ikke en eneste en eneste rettighed til medarbejderne ikke en eneste sikkerhed som efterfølgende kan forfølges i det fagretlige system

være der sidder en leder et eller andet sted og siger jeg havde

sige til at kl og finansministeriet i

vidst at et regeringsindgreb altid kunne sikre arbejdsgiverne sejren

ikke nogen tvivl om at der gennem længere tid er blevet arbejdet på at udarbejde et regeringsindgreb godt nok kan vi ikke få noget at vide om hvornår man startede

ikke få noget at vide om hvad kontakten til kl har gået ud på sådan mere konkret men tilbage står i hvert fald klart et indtryk af at det

taget lidt tid at producere

når man tænker på at bortfaldet af lærernes arbejdstidsaftaler var en væsentlig del af finansieringen i regeringens udspil til en folkeskolereform er

ikke noget sige til at der er nogle der mener at der nok har været tale om aftalt spil konsekvenserne af at gennemføre det her regeringsindgreb er alvorlige

for lærernes arbejdsforhold og arbejdsmiljø det vil formentlig også øge arbejdsløsheden blandt lærerne det er et angreb på den fri forhandlings og aftaleret for offentligt ansatte

få en lockout og et efterfølgende lovindgreb

også et markant brud med regeringens løfte om at gennemføre en tillidsreform ideerne om mere medbestemmelse til medarbejderne

for at der er rigtig mange uddannelsesinstitutioner der i de kommende år får hårdt brug for at ansætte flere mellemledere til at administrere det system man nu indfører det er alligevel paradoksalt vil jeg bare sige at det blev under en socialdemokratisk ledelse at en styrelse med det charmerende navn moderniseringsstyrelsen havde held til at genindføre en gammeldags ledelsesform

at udvikle kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor enhedslisten stemmer imod det her lovforslag på trods af at vi gerne så den meningsløse lockout

om at han

her

at at at beskæftigelsesministeren

jeg at

herre